er forslag til vedtagelse nummer v seksten af jesper kiel

og jonas dahl bortfaldet

er lodret imod alle de ændringer som det her lovforslag medfører

man i dag jo fortsat heldigvis og tak for det giver mulighed for at asylansøgere kan indkvarteres privat hos familie eller bekendte blandt andet fordi det er billigere og

hvis de har en onkel udenfor der gerne vil tage imod jeg ville sådan håbe at der

de sidder på asylcenteret de har mulighed for at blive indkvarteret privat hos familie og det vil vi ikke tillade skulle vi ikke bare tage lige præcis det lille ændringsforslag

vise at nogen mening kan vi godt finde ud af at få det til at give

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks tiltrådt af udvalget eller om ændringsforslag nummer syv

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer otte

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer ni stillet og tiltrådt af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ti og

er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

betragter jeg dette som vedtaget det er

som radikalisering kan føre til

den gældende bestemmelse i retsplejelovens § en hundrede og femten udvides

personer som skønnes at være radikaliserede eller i risiko for

udveksles hvis vi skal forhindre

udvekslingen af oplysninger vi mener at

og med dette forslag styrker vi altså myndighedernes muligheder for at dele viden og det kan vi

og vi støtter også yderligere initiativer der kan forhindre radikalisering

om ekstra fokus fra myndighedernes side på personer der på grund af et fuldstændig forskruet verdensbillede kan vise sig at være til fare for danskernes tryghed vejer meget tungt for dansk folkeparti vi skal gøre det sværere at være potentiel terrorist og der skal i langt højere grad sættes ind så snart de første tegn på radikalisering og ekstremisme viser sig man kan håbe på at et tidligt fokus på personers ekstremisme

kan være med til at få trukket folk væk fra en løbebane der potentielt kan ende ud i angreb eller hjælp til angreb der i sidste ende kan koste menneskeliv derfor kan

demokratiforståelse og samfundsforståelse helt tilbage i folkeskolen og involvering i det brede fællesskab ved at sørge for at vi kan samle alle unge op så

sættes ind over for personer der sidder i fængsel

på personer som er i risiko for at blive radikaliseret eller som er blevet det også hvis de sidder i fængsel og i den forbindelse kan det selvfølgelig virke enormt meningsløst at lovgivningen i dag skelner imellem personer som afsoner

stadig væk i princippet er uskyldige i enhedslisten er

kritisk indstillet over for myndigheders udveksling af personoplysninger

som påpeger at der er nogle upræcise upræcise beskrivelser både når det kommer

indsatser der så kan iværksættes det synes vi så alligevel at justitsministeriet faktisk i

beskrivelsen en en lille smule men vi har altså at gøre med et lovforslag som faktisk giver myndighederne en en temmelig vidtgående hjemmel til at udveksle oplysninger også personoplysninger uden samtykke og på baggrund af et skøn det vil sige sådan en eller anden overvejelse om hvorvidt man synes det er

at ville forebygge radikalisering og ekstremisme som vi jo desværre har set kan udvikle sig til nogle meget meget alvorlige og dødelige forbrydelser og

med de overvejelser som man man altid skal gøre sig når der er

gange men desværre nåede oplysningerne aldrig frem til politiets efterretningstjeneste eller til andre relevante myndigheder det

interessante her er at

hussein ikke var enestående han var faktisk så lidt enestående at en af mine meget pålidelige kilder i sociologiverdenen kontaktede mig med en advarsel om at der var mange i danske fængsler som lignede omar

og her er det på sin plads at indskyde at vi taler om en kilde som netop var i gang med en stor empirisk analyse af indsatte i danske fængsler

der er det og det kan man så sige med belæg i socialforskningen man i andre sammenhænge kalder en klar og nærværende fare for at flere indsatte i danske fængsler radikaliseres til fare for danske borgere i almindelighed og

jødiske medborgere i særdeleshed derfor

at udvide personkredsen til også at omfatte personer der løslades efter varetægtsfængsling overordnet set støtter alternativet selvfølgelig en styrket beskyttelse af danskerne herunder en styrkelse af værnet mod terror

en styrkelse må ikke ske på bekostning af borgernes frihedsrettigheder internationale konventioner

det her lovforslag synes vi indeholder flere problemer i den henseende definitionen af den personkreds som omfattes af den foreslåede udvidelse af ksp samarbejdet altså personer som er radikaliserede eller er i risiko for at blive

er upræcist beskrevet både i lovteksten og i lovforslagets bemærkninger med en upræcis formulering

risikerer vi at borgere unødigt stemples som radikaliserede eller ekstremister og denne bekymring udtrykkes blandt andet af advokatsamfundet og institut for menneskerettigheder derudover

personkredsen til at omfatte personer som

blot har været varetægtsfængslet og dermed altså ikke er dømt endnu men hvad med de situationer

så senere ender med at blive frikendt eller hvor sigtelsen helt frafaldes der kan jo være tale om helt uskyldige borgere der er også tale om en ændring i retsplejeloven en ændring som må anses for at være en undtagelse

databeskyttelsesdirektivets forbud mod videregivelse af oplysninger om blandt andet religiøs overbevisning

det her princip kan selvfølgelig fraviges såfremt der gives tilstrækkelige garantier herfor som det

formuleret i direktivet advokatsamfundet påpeger at

det er tilstrækkeligt defineret i lovforslaget så det vi kan frygte i alternativet er at resultatet af den foreslåede udvidelse af ksp samarbejdet indebærer at en varetægtsfængslet borgers

blotte ytringer holdninger eller meninger kan give anledning til at man udveksler oplysninger og det til trods for at den varetægtsfængslede ikke konkret mistænkes for at ville begå ulovlige handlinger i fremtiden

skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål at senere behandling ikke må være uforenelig med disse formål

som behandles skal være relevante tilstrækkelige og ikke omfatte mere end hvad der kræves til opfyldelse af disse formål

et andet hensyn at tage

religionsfrihed og til at beskytte de

frihedsrettigheder generelt som vi sætter rigtig højt og som vi altid omtaler i skåltaler specielt

det er også derfor at det her lovforslag fra regeringen er

diskuteret nogle af de indvendinger der også er fremkommet i høringssvarene fra institut for menneskerettigheder

personfølsomme oplysninger vi har problemer

i danmark med ekstremisme vi har

nogle forfærdelige konsekvenser af på den anden side

at vi for

side meget kritiske over for så det er de to hensyn som kolliderer lidt og som vi meget gerne vil have en

lidt bedre imødekomme noget af den kritik der har været

lov nu udvides så man kan videregive oplysninger når der er tegn på radikalisering og ekstremisme jeg tror simpelt må sige at tornerosesøvnen

alt hvad vi kan for at bekæmpe og jeg synes det vil være stærkt underligt hvis man ikke kan videregive de her oplysninger når vi nu er i kamp mod terrorister og folk der er ved at blive radikaliseret så vi kan støtte

politiet det såkaldte ksp samarbejde i forhold til at udveksle oplysninger om indsatte der viser tegn på radikalisering i dag omfatter ksp samarbejdet kun videregivelse af oplysninger som led i indsatsen over for dømte der løslades fra fængslerne regeringen mener det er et vigtigt led i terrorindsatsen at myndighederne deler oplysninger om enhver indsat der viser tegn på radikalisering uanset om de pågældende afsoner ved dom eller sidder varetægtsfængslet

for debatten som er vigtig jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget

handlinger konkret ændres straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om placering af dømte i kriminalforsorgens institutioner og det åbner blandt andet op for muligheden for at anvende sektionering over for radikaliserede og ekstremistiske indsatte

for at fortsætte det vigtige arbejde som blev igangsat allerede under den tidligere regering på netop dette område

og den ødelæggelse

der kan ødelægge så mange liv så skal vi stå sammen på tværs af folketingets af folketingets partier og vi skal sikre

til at forebygge denne ondskab

på dette område det handler om at vi står sammen om de tiltag der virker og det er dette lovforslag et eksempel på vi kan fra socialdemokraternes side støtte

og jeg vil gerne understrege endnu en gang at vi også bakker op om yderligere tiltag der kan stoppe

til organisationer der ønsker at skade danmark er vi på rette vej for at undgå at der udklækkes nye terrorister hvis man er i stand til at få de fanger væk

en for samfundet destruktiv måde forsøger at få andre ind på en løbebane der kan lede til ekstremisme og terror

fanger der sidder derinde og er i en sårbar situation så kommer det mange til gode de mennesker der ellers ville være ledt ud i ekstremisme og sandelig også det danske samfund kombinationen af eksempelvis bandekriminalitet og religiøs fanatisme er en livsfarlig cocktail for et åbent og frit samfund som det danske rundtomkring i fængslerne har man et bredt solidt kendskab til de personer der er indsat af forskellige

vi skylder danmark at anvende netop den viden man måtte være i besiddelse af for at undgå radikalisering og de problemer som det medfører vi tror at tiltaget her kan vise sig virksomt en dag hvor man kan behandle love der gør problemerne for religiøse ekstremister der måtte ønske at radikalisere medfanger større er en god dag med de bemærkninger kan jeg meddele at dansk folkeparti agter

det og

vi skal gøre vores bedste for at stoppe

afsone ved siden af nogle som har de samme eller måske endda mere vidtgående holdninger inden for

kan være et problem det er

blandt indsatte og rocker bande miljøerne det vil sige placere dem på bestemte afdelinger enten ud fra et hensyn til at de skal fjernes fra de andre indsatte eller et hensyn til at de skal spredes

mest muligt så de ikke sidder sammen med hinanden

mest hensigtsmæssige har har varieret men men man

den udbredelse som radikaliserede ekstremistiske holdninger har fået i samfundet og ikke mindst i fængslerne

er det naturligt at undersøge om om man har behov for at bruge de samme midler over for

radikaliserede ekstremistiske personer

ekstremist eller radikaliseret det kan også være et problem

nogle gange går med med rygmærker og derfor kan være

religionsfrihed i danmark og vi har tilsluttet os den europæiske menneskerettighedskonvention og derfor giver det selvfølgelig stof til eftertanke når institut for menneskerettigheder i et høringssvar påpeger at det her forslag altså indebærer en risiko for at man

burde det i hvert fald at kommunernes landsforening skriver at en afsoning langt væk fra

have som konsekvens kan skade resocialiseringen

at det at det der bekymrer os allermest er at det er det er

vi kan godt se at der er nogle hensyn som gør

og derfor synes synes vi det er bekymrende at der ikke er en klageadgang

er der netop ikke fordi afgørelsen træffes centralt i direktoratet og ikke ude i de enkelte

tyder meget på at radikaliserede og voldsforherligende

religiøs ekstremisme er et fænomen som findes i de danske fængsler det er vigtigt at vi imødegår det og forsøger at undgå

fængslerne udvikler sig til rekrutteringsbaser

stille nogle spørgsmål ikke mindst med fokus på

en undersøgelse fra

viser at tre af fire gerningsmænd bag terroraktioner i vesten forud for terrorhandlingen havde begået anden ofte alvorlig

indsigt som der for det første ikke er umiddelbar grund til at betvivle og som for det andet tilsiger at der bør ofres både tid og penge på at forhindre at unge mennesker i det hele taget bevæger sig ind i kriminalitet

med det kendskab til kriminologi jeg har erhvervet både gennem min uddannelse og en lang erhvervserfaring så er jeg dog nødt til at være pessimistisk det er et vanskeligt projekt helt at forhindre

bevæger sig ind i kriminalitet og derfor er det noget der har meget lange udsigter på kortere sigt er det derfor tilrådeligt at ekstremistiske og radikaliserede indsatte forhindres i at sprede deres ideologi til ubefæstede sjæle og derved forøge truslen

handlinger begrænses mest muligt

visse elementer i forslaget vi gerne vil have præciseret vi anerkender indsatsen for at højne værnet mod terror og beskytte danskernes retssikkerhed

vi meget optaget af at vores fængsler i højest mulig grad kan fungere som et sted for forebyggelse og resocialisering

kan få opbygget tillid til systemet og

muligheder for at blive en del af det danske fællesskab

ved vi at der i fængsler finder en del kriminel idéudveksling og rekruttering sted imellem de indsatte og vi har et relativt nyt problem i forhold til de såkaldte crossovers som går fra bandemiljøer og videre ind i ekstremisme man skal sætte fokus på radikalisering i fængslerne det er vigtigt men man skal også have den forebyggende indsats når de kommer ud på den anden side i fokus så

vi opfordrer derfor regeringen til at styrke den forebyggende indsats både i fængslerne og uden for fængslerne

naturligvis oplever vi en bekymrende udvikling i det militant islamistiske miljø men det er vigtigt at indførelsen af de her bestemmelser bliver anvendt over for alle indsatte uanset hvilken religiøs eller politisk overbevisning der lægges til grund for den pågældende radikale eller ekstremistiske adfærd lovforslaget indeholder væsentlige menneskeretlige aspekter set i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention vedrørende forbud mod forskelsbehandling samt fns konvention om borgerlige og politiske rettigheder begge konventioner åbner imidlertid mulighed for forskelsbehandling såfremt der er objektive og rimelige grunde

præcist og sikkert lever op til de betingelser om objektivitet og rimelighed og derfor synes vi at det er problematisk at begreber såsom radikalisering og ekstremisme er meget

vi mener ikke at det skal kunne overlades til

institution hvorvidt en intens religionsudøvelse som bøn faste eller recitation af koranen kan opfattes som en radikalisering som kan være farlig i forbindelse med den indsattes tilbagevenden til samfundet de eksempler

rammer meget bredt her taler høringssvarene med én stemme hvad angår behovet for at finde utvetydige definitioner alternativet

stiller sig overvejende positivt over for forslaget men vil meget gerne arbejde for en præcisering af lovteksten ogeller en uddybning af bemærkningerne til lovforslaget således at vurderingen af hvad der anses for at være radikalisering og ekstremisme kan ske på et objektivt og rimeligt grundlag her kan vi for eksempel læne os op ad de forslag som både institut for menneskerettigheder advokatrådet og retspolitisk forening har givet i deres høringssvar netop som følge af bekymringen over

koordinering af placeringen af radikaliserede og ekstremistiske indsatte for at sikre en hensigtsmæssig fordeling og spredning af disse indsatte i forskellige

og afdelinger og fordi de

bestemmelser har til formål at forebygge påvirkning af medindsatte til voldelig ekstremisme hvorimod bestemmelserne ikke tilsigter at begrænse adgangen til lovlig religionsudøvelse eller lovlig udnyttelse af ytringsfriheden i kriminalforsorgens institutioner

sat sammen med andre men som institut for menneskerettigheder og advokatsamfundet nævner i deres høringssvar finder vi det som tidligere ordførere har været inde på problematisk at forslaget ikke nærmere specificerer hvad der udgør en radikaliseret eller en ekstremist derfor vil vi

diskutere om de her definitioner ikke kan blive nærmere specificeret

ministeren og ministeriet jo også netop at det er svært at

kontakt med de her fanger at vurdere om

ekstremist der var for nylig

en antiradikaliseringskonference på københavns rådhus hvor der var flere eksperter inde som netop påpegede det her med at vi bliver nødt til at blive mere

antiradikaliseringsinitiativer kan i sig selv være med til

styrke radikaliseringen og

jeg tror vi alle sammen har det samme

men der er behov for for en yderligere diskussion af

fine gennemgang jeg trods alt synes der har været af konventionerne og de problematikker og udfordringer der kan være

diskuterer hvordan det her kan ligge inden for konventionerne det er også noget vi i sf er meget optaget af vi vil gerne

komme på grænsen af konventionerne for det tror

de her problematikker lidt nærmere så vi kan støtte

hvad vi kan for at undgå at de her mennesker kommer til at påvirke andre når de sidder der

netop at man ikke påvirker andre

sektionere de her mennesker så må jeg sige at

vi taler altså om folk der er radikaliserede og som kan påvirke andre

bliver det vanskeligt at få besøg af venner og familie og det vil påvirke den indsattes motivation til samarbejde og måske direkte motivere til at finde andre fællesskaber det er selvfølgelig et høringssvar som som kl skriver jeg er glad for at kl ikke driver retspolitik i danmark det konservative

andet ved at åbne mulighed for anvendelse af sektionering over for den type af indsatte formålet med ændringen er navnlig at begrænse de radikaliserede indsattes muligheder for at rekruttere medindsatte til de ekstremistiske miljøer for fængslerne skal selvfølgelig bruges til at bringe de indsatte ud af kriminalitet og ikke som en rekrutteringsplatform for ekstremistisk virksomhed med de bemærkninger skal jeg atter takke ordførerne for de forskellige indlæg jeg ser frem til den videre behandling i folketinget

der optages i forbindelse med tv overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed kun videregives hvis

eller for det tredje hvis videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed baggrunden for den ordning er at udveksling af oplysninger der hidrører fra tv overvågning overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed medfører en risiko for misbrug af oplysningerne

indbrud og tyveri udgør alvorlige krænkelser af den private ejendomsret det er frustrerende hvis sådanne lovovertrædelser ikke kan opklares af politiet og jeg skal være den første til at udtrykke forståelse for at man kan føle behov for og lyst til selv at gøre noget sådant for at opklare lovovertrædelser jeg kan også godt forstå hvis nogen synes det er uretfærdigt at en indbrudssag ender med at offeret bliver straffet mens gerningsmanden går fri det har man jo desværre set eksempler på men det er også i en moderne facebookvirkelighed meget indgribende at blive hængt ud som lovovertræder i butikker

det kan jo vise sig at det ikke er den rette person

desuden vil det i mange tilfælde ikke stå mål med den begåede lovovertrædelse at blive hængt ud slet ikke når man tager i betragtning hvor svært det kan være at slette oplysninger fra internettet eller fra den kollektive erindring hertil kommer den risiko for misbrug af oplysningerne som en offentliggørelse indebærer alt i alt er det min opfattelse og det har ikke været uden overvejelser jeg så sige til dansk folkeparti at det er en politimæssig opgave at efterforske strafbare forhold

eller andre oplysninger der kan føre frem til gerningsmanden det kan politiet endda kun gøre

ting der griber meget voldsomt om sig med hadefulde holdninger og retorik i stigende grad har

hvad der foregår herunder også

kunne forestille sig et eksempel hvor

kamera har en forkert tidsangivelse og hvor den pågældende der står foran ruden

den forkerte man lægger ud for eksempel og der må jeg sige at

jeg er kommet frem til at det der vejer tungest for mig altså er hensynet til

de andre ting at vi slipper hadefuldheden løs på den måde i det offentlige rum vil medføre nogle ting som jeg simpelt

skriver konkret i forslaget at billeddokumentationen skal kunne deles på sociale medier på hjemmesider og i fysisk form

med at slå fast at vi socialdemokrater ønsker at bekæmpe kriminelle med alle tænkelige midler der ligger inden for et retssamfunds værdighed det betyder også at

gerne ser på hvordan vi kan begrænse antallet af indbrud vi ser gerne på hvordan

det betyder altså at det er politiet der på vegne af os som borgere efterforsker kriminalitet og det betyder at det er domstolene der i sidste ende dømmer

når dansk folkeparti ønsker at vi som borgere skal begynde at eftersøge hinanden via de sociale medier

så er det et grundlæggende brud på retssamfundets vigtige principper

og bør gøre det sådan er det også i dag men det er

skal fortsat være politiet der vurderer om denne dokumentation skal offentliggøres om personer skal eftersøges det handler ikke om

beskytte forbryderne på ingen måde men problemet med dansk folkepartis forslag er at uskyldige risikerer at blive hængt ud for kriminalitet de ikke har begået

at der allerede er store problemer med mennesker der ikke har forstået hvordan man begår sig og som bruger nettet til hævn eller som på anden vis hænger medborgere ud på uretfærdig

hvordan de har tænkt sig at håndtere den situation

hænges ud på de sociale medier

der indrykket annoncer i den lokale avis hvor personen

uagtet uagtet at der kan være straf forbundet med at hænge uskyldige ud socialdemokratiet kan ikke støtte forslaget her vi mener at

billeddokumentation skal videregives til politiet og så kan politiet vurdere om der er belæg for at offentliggøre dokumentationen i forbindelse med efterforskningen vi diskuterer gerne hvordan

kan begrænse tyveri og indbrud yderligere set i forhold til i dag

hos politiet sådan har vi det nu engang her i danmark forslaget vil indebære at uskyldige mennesker får risiko for at blive forvekslet får risiko for at blive anmeldt risiko for at blive

for ting de ikke har gjort det er ikke rart at ligne ham på billedet

på den måde selv for de skyldige

hængt op i lokalsamfundet eller blive udstillet på internettet et cetera i mange tilfælde slet ikke stå mål med den forbrydelse der i givet fald måtte være begået det gælder også den femten årige der har stjålet en yankiebar henne i

få vedkommende resocialiseret når

på internettet på plakater og lignende

gælder jo egentlig nøjagtig de samme betragtninger som jeg har gjort gældende før jeg synes vi skal benytte lejligheden til at glæde os over

antallet af indbrud er faldende

været konstant faldende siden to tusind og ni

også faldet her inden for det seneste år og konstatere at vi i det netop indgåede politiforlig jo faktisk har opprioriteret politiets indsats på det her område forslaget

som jo udføres af udlændinge der er kommet her til landet og af gode grunde jo ikke er kendt i lokalområdet så på det grundlag

skal jeg sige at vi har den store forståelse for offerets frustration

forslaget afstedkommer desværre for mange negative

på facebook eller andre steder med en tilknyttet påstand om at her er tale om en tyveknægt eller en indbrudstyv eller

billeder af folk der er dømte

nogen man selv tror er er gerningspersonen der er flere grunde til at jeg synes

det er ikke et forslag som bare øger risikoen for selvtægt

forslag som vil medføre

på trods af at der er nogle der tror man har begået en forbrydelse stadig væk har i kraft af at man jo altså er uskyldig indtil det modsatte er bevist

egentlig mener men men det her

også må man jo nok sige gået bort fra ideen om at offentlig gabestok

som er anvendelig i nogenlunde civiliserede

andre ordførere også har været inde på

det kan være både falske anmeldelser

hen gør det med vilje det kan være en del

det kan også være en fejl men ikke desto mindre noget som vil have store

temmelig uoverstigelige konsekvenser for en person hvis

bliver hængt ud som forbryder

politiet selv er meget forsigtige med at offentliggøre billeder af personer som de mistænker for at have begået kriminalitet

billeder det gør de først

har en rigtig rigtig god grund til det fordi sådan en offentlig anklage kan være enormt svær at slippe af med igen når politiet vurderer om de skal gøre

det politibetjente som er uddannede og ansvarlige

inden de offentliggør billederne og det er altså en markant anderledes situation og nogle markant mere alvorlige overvejelser man har foretaget sig i den situation end det som dansk folkeparti foreslår altså at man bare kan indlevere en anmeldelse til politiet og så bliver det pludselig lovligt at hænge folk ud på nettet for at være forbrydere

som simpelt hen undrer mig med dansk folkeparti har tænkt

er egentlig det store spørgsmål jeg synes

hvad så hvis man finder ud af at det er genboen eller man tror at det er en af dem som

ad vejen så skal man vel tilkalde politiet på et eller andet tidspunkt i den der situation

reagere på det på en eller anden måde det må vel være politiet som skal håndhæve loven

og hvis vi accepterer at politiet ikke har tid til at reagere hvilket

de mener at når politiet ikke har tid til at reagere på indbrud

så jeg er sådan lidt i tvivl altså

hvad det er dansk folkeparti

for noget bliver hængt ud på internettet og hvad har herre peter kofod poulsen så tænkt sig at gøre hvis det endelig lykkes via facebook at finde gerningsmanden altså skal politiet så heller ikke være med der i situationen eller eller

har man tænkt tanken til ende

at lade folk blive hængt ud på nettet hvordan forhindrer vi indbrud ved det hvordan opklarer vi flere indbrud ved det

er jo at der er noget ulogisk ved at man ikke må offentliggøre en video der er taget i ens eget hjem det kan også forekomme ulogisk

at der skal tages så vidtgående hensyn til kriminelle personer derfor kan vi sådan set godt se perspektiverne i beslutningsforslaget

man kan finde mange eksempler på mennesker som har fået deres liv forpestet af

må der nødvendigvis også være nogle sikringsmekanismer som beskytter imod misbrug og imod almindelige forviklinger i værste fald

kan en borger jo komme i den situation at borgeren skal bevise at hun eller han er uskyldig og det ville være et helt afgørende brud med gængse retsprincipper i danmark man kan således fornuftigvis

at det er et godt forslag og mene at det er et dårligt forslag og derfor har vi i liberal alliance ikke taget endelig stilling til det endnu men glæder os til at høre forslagsstillernes tanker om hvordan man kan

af hinanden og den udvikling er vi i alternativet grundlæggende kede af sagen har for os

en principiel karakter og mistænkeliggørelse mellem borgere det vi opfatter som en opfordring til selvtægt

det fremgår klart i persondataloven at man som borger ikke har ret til at dele hvad som helst om andre mennesker og sådan mener vi at det skal blive ved med at være vi har også tillid til at vores politi er de bedste til at efterforske og at det fortsat er politiet der skal stå for den del og ikke private borgere

det skal altid være politiets afgørelse hvad der skal offentliggøres i forbindelse med en efterforskning

uskyldige personer vi risikerer at miste kontrollen over hvem der udstilles og når først materialet er delt på de sociale medier

altså risikoen for at uskyldige hænges ud er for stor og det anser vi i alternativet for at være yderst problematisk vi kan ikke støtte

medier og hjemmesider og man må heller ikke i fysisk form hænge dem op i lokalområdet i brugsen netto og så videre det er alene politiet der må bruge fotos og videoer fra private overvågningskameraer i efterforskningen af en anmeldelse af et indbrud eller et tyveri og sådan mener

radikale venstre at det fortsat skal være at politiet har sparsomme ressourcer og derfor kun i begrænset omfang efterforsker indbrud og tyverier er ikke et argument for at private fotos og optagelser skal kunne lægges ud på de sociale medier

hænges op i kvickly eller fakta

et ønske om denne løsning vi stemmer nej til forslaget fordi vi frygter at en formodet formodet gerningsmand faktisk kan være den forkerte altså at kvaliteten af de her optagelser og billeder kan være så dårlig at en gerningsmand faktisk kunne ligne mig

når de først er ude på de sociale medier er de svære at få til at forsvinde når de først er kommet ind i folks indbokse

at man kan misbruge oplysningerne mange år fremover sidst men ikke mindst er der selvfølgelig den her fristelse til at begå selvtægt når man står med med et foto det synes vi helt klart man skal prøve at undgå og derfor er det

der skal bruge fotos og videoer fra private overvågningskameraer derfor stemmer radikale venstre nej til

er bevist bliver dette forslag til virkelighed vil det fremover være op til den forurettede hvorvidt en formodet gerningsmand skal hænges ud på nettet på bekostning af både den formodede gerningsmand og vedkommendes familie det

fejlbehæftet der kan være forkert

mellem nogle der er blevet uvenner ekskærester eller hvad det nu kan være

sådan nu at politiet naturligvis kan få adgang til private overvågningsoptagelser

er behov for det i forbindelse med efterforskningen og hvis de forelægger en tidlig offentliggørelse af overvågning vil ikke blot være med til at

gerningsmand i et dårligt lys over for hele det

men også være med til at besværliggøre retsprocessen ved at tillægge eventuelle domsmænd en

til en dommer at afgøre hvorvidt vedkommende er skyldig men op til

forurettet

om den pågældende er skyldig eller ej det bør altid være op til en dommer og politiet hvornår det er nødvendigt at bruge billedmaterialet for at hjælpe en efterforskning det bør ikke være muligt for den enkelte yderligere at straffe en formodet gerningsmand ved at hænge

for mig at se er forslaget hverken mere eller mindre en

at det krænker ens retsfølelse

hvis man er udsat for indbrud eller lignende

risiciene ved det er store og konsekvenserne er

skulle stille os i

grundig overvejelse og lige komme ind på hvorfor

at fætteren render rundt med det

have en følelse af at det simpelt urimeligt det er ikke rimeligt at

det der gør at vi

hvis det nu er et butikstyveri i dagtimerne

det synes vi ikke rigtig vi har set præciseret i i forslaget så selv om vi har meget sympati for det synes vi simpelt er nogle ting der gør at det det nok bliver

for svært at skulle stå på mål for det hele vejen igennem

glæde os over at det politiforlig vi

for det er dybt krænkende

ud på de sociale medier ofrene

og ved hjælp af moderne overvågningsudstyr havde billeder af tyvene oplevede at sagerne blev henlagt og at der ikke blev foretaget nogen egentlig efterforskning danmark er et af de lande i europa hvor der foregår allerfleste indbrud selv om kurven heldigvis er knækket og nu bevæger sig den rigtige vej er situationen stadig væk helt gal alt for mange danskere får plyndret deres hjem og ødelagt deres tryghed det vil vi gøre noget ved vi vil gerne gå langt for at sikre tryghed ro og orden for det skal og må der være i danmark derfor foreslår dansk folkeparti helt konkret at folketinget pålægger regeringen at tage initiativ til at ændre persondataloven

dele af den til der i dag hindrer at privatpersoner virksomheder eller foreninger kan lægge billeder offentligt ud af formodede tyve og indbrudstyve konkret forestiller vi os at man kun kan bruge billederne såfremt de måtte ledsage en politianmeldelse dette skal ske på tro og love om at det indleverede og de senere offentliggjorte billeder har relation til en begået forbrydelse som man altså har politianmeldt politianmeldt inden offentliggørelsen vi ønsker os stadig den klare begrænsning som der også står opført i bemærkningerne at forslaget såfremt

vedtages kun muliggør offentliggørelse af overvågningsbilleder af indbrud og tyverier men at det stadig væk kræver politiets tilladelse hvis man ønsker at offentliggøre billeder fra andre former for kriminalitet de episoder der fremkom i dagspressen i efteråret gjorde i høj grad ofrene for kriminalitet til forbryderne der blev også idømt en ret høj bødestraf og jeg ønsker ikke at man gør ofre til kriminelle jeg ønsker at man hjælper ofret videre og samtidig sætter alle sejl ind på at finde den kriminelle og få vedkommende straffet og afrettet den tyv der

i en fremmed families stue bærer rundt på fladskærmen eller børnenes julegaver fortjener at blive fanget det må være en erhvervsrisiko man som tyveknægt løber hvis man bliver fanget på et overvågningsbillede genkendt og

blev fanget og at antallet af indbrud i danmark fortsat

så vi på den måde kunne få et tryggere land jeg takker for bemærkningerne

så bliver brugt til noget andet

folkedomstolen kan man sige

et dagblad som hængte en uskyldig ud på forsiden

noget må vi jo ikke tillade

pillet spørgerens eller mit eget fjernsyn ned af væggen hvis det var det

at hænge folk ud i en negativ forstand

os at politiet fik mulighed for at finde flere der kunne stilles for en dommer og blive dømt så vi kan bremse

jeg selvfølgelig relation til det som alle andre partier

er bekymret for nemlig det at man ønsker at hænge mennesker ud i en offentlig gabestok og ikke har noget problem med det endda heller ikke selv om der er en chance for at de er uskyldige

former for kriminalitet det drejer sig jo ikke om det generelle billede i forhold til

at prøve den her idé af

alle mulige billeder og skrækscenarier som spørgeren kan mane frem det afgørende for mig er jo lige præcis at vi får flere indbrudstyve dømt så vi forhåbentlig kan få bragt

har regeringen også skrevet ind i regeringsgrundlaget at vi laver et servicetjek af veteranpolitikken og af øvrige veteraninitiativer

at vi som samfund har pligt til at tage godt hånd om de mennesker som har været udsendt og som har pådraget sig sår på krop eller sjæl som følge af deres udsendelse

jeg også glad for at forslagsstillerne har taget initiativ til at se nærmere på

jeg synes beslutningsforslaget

og sympatisk

er det fordi der er nogle elementer i forslaget som bør undersøges nærmere rigspolitiet stiller i dag en række tilbud til rådighed for ansatte i politiet der udsendes i international tjeneste disse tilbud omfatter forskellige psykologiske støttetiltag før under og efter en udsendelse i international tjeneste støttetiltagene tilbydes både den ansatte og dennes nærmeste pårørende det er sådan at veterancentrenes organisations tilbud og ydelser er tilpasset behovene inden for forsvarsministeriets område og er baseret på erfaring og forskning derfra derfor er der spørgsmål der skal afklares inden den foreslåede ordning kan etableres det skal blandt

omfattede persongruppe skal kunne benytte sig af rigspolitiet har for nylig nedsat en arbejdsgruppe som netop har til formål at vurdere om der er et mere generelt behov for yderligere støttetiltag for ansatte i politiet som er eller har været udsendt

og justitsministeriet og rigspolitiet vil derfor hurtigst muligt foretage en nærmere undersøgelse af hvordan vi bedst muligt får etableret en ordning

tilbud bliver tilgængelige for politifolk der har været udsendt på den måde sikrer vi at de tidligere udsendte politifolk får den behandling som er bedst for dem sammenfattende er jeg med andre ord meget positiv over for intentionerne bag beslutningsforslaget men er imidlertid behov for en undersøgelse af spørgsmål inden en ordning som den foreslåede kan gennemføres regeringen kan på den baggrund ikke støtte beslutningsforslaget på det foreliggende grundlag men jeg håber at udvalgsbehandlingen kan føre til et godt resultat

når det nogle gange har vist sig en anelse vanskeligt at håndtere veteranspørgsmål

enkeltpartier har haft enkeltforslag som

skulle gennemarbejdes af de andre mit bedste råd i den sammenhæng er at man prøver på at rejse det

nu tager vi så den her fremgangsmåde i brug vi undersøger sagen grundigt og så ender det forhåbentlig

noget fornuftigt i i det udvalg der skal behandle sagen så jeg tror jeg vil henvise spørgsmålet til at blive besvaret i den kreds det

bør besvares af i første omgang når det kommer til beredskabsstyrelsen nemlig den relevante minister

den seneste forsvarsaftale sikrede nye veterancentre og at der lige nu også er ved at blive opført nye soldaterhjem rundtom

veteraner få hjælp uanset om de har været udsendt fra forsvaret fra hjemmeværnet beredskabet som sundhedspersonale fra skat eller fra politiet vi er fuldstændig enige i at det er afgørende at der er hjælp til veteranerne men vi er ærlig talt

og lige ud af posen lidt i tvivl om grundlaget for det

som vi behandler her i dag dels er der som nævnt soldaterhjem i hele landet hvor

også ofte ligger tættere på hvor veteranernes bopæl er end veterancentrene

umiddelbart har jeg ikke forstået ønsket her som et bredere ønske fra politiets side

er der nogle forsvarsspecifikke forhold der gør sig gældende ved indsatsen på

inden man lukker op for andre faggrupper der har været udsendt eksempelvis fra politiet skat sundhedsvæsenet eller for den sags skyld fra justitsministeriet jeg synes at

solidt grundlag for behovet på plads inden vi træffer beslutninger der kan ende med at have betydning for den faglige indsats og den tryghed der er for veteranerne på centrene det må være det første skridt og derfor er fuld opbakning

justitsministeren netop

forslag dermed kan vi ikke umiddelbart støtte forslaget som det ligger her

i udvalget eller skubbe forslaget så vi får fulgt op på de anbefalinger der måtte komme fra justitsministeren

også har været store fortalere for og som der jo heldigvis bliver flere og flere af

en gavnlig effekt for især veteraner der er ramt

ude i det fri for at dem der har brug for at være lidt alene

man får på sjælen efter en udsendelse til krigszonerne

giver det jo god mening at eksempelvis politiet og beredskabsstyrelsen også kan gøre brug af de veteranhjem og den ekspertise der er opbygget der så hvis der

for at finde fælles fodslag omkring disse veteranhjem ser vi i dansk

beredskabsstyrelsen kan benytte sig af disse hjem men vi vil ligesom den forrige ordfører og og ministeren gerne have det her analyseret til bunds og derfor ser vi også gerne at vi måske sparker det her forslag lidt til hjørne og afventer

tager punkterne op på et senere tidspunkt men vi er positivt indstillet og glade for at

uanset om man har været iklædt en militæruniform en politiuniform

man er blevet såret på krop eller på sjæl rigspolitiet er i gang med en række støttetiltag som ministeren også

afventer disses udspil herunder nærmere oplysninger om behov koordinering persongrupper tilbud og så videre

vi skal have en helhedsorienteret ordning der fri og fordomsfri en ordning der omfatter alle traumatiserede og invaliderede grupper som nævnt ser jeg ingen grund til at visse grupper herunder eksempelvis sundhedspersonale og andre skulle være udelukket fra en fælles ordning med henblik på at få forslaget tilrettet udvidet og præciseret så det kan støttes så ser

frem til behandlingen i retsudvalget en behandling der burde kunne ende med en fælles beretning men det kræver som nævnt at vi kan blive enige om at tilrette udvide og præcisere forslaget

mange som har været udsendt

har haft nogle utrolig ubehagelige oplevelser med hjem i i bagagen det har alvorlige konsekvenser for dem der

en tjeneste de er blevet pålagt ikke bare af samfundet men af politikerne inde i den her sal

tage os ordentligt af de mennesker som kommer til skade uanset om det er fysisk eller psykisk

tror at de fleste ved at enhedslisten

jo aldrig er de udsendtes skyld

jeg vil lade være med at sætte noget men bag ved alt det her og bare sige at enhedslisten vil støtte det her forslag

stille forsvarets kapacitet for behandling af veteraner til rådighed for betjente der har været udsendt internationalt det er logisk velbegrundet at forsvaret har kunnet opbygge specialiserede kompetencer til at behandle ptsd i højere grad end politiet har kunnet

vi mener dog også og det er også i lighed med de fleste der har udtalt sig at det er nødvendigt at arbejde videre med det her forslag

og det kan vi på mange måder tilslutte os men

fra politiets side i det hele taget og hvordan stiller forsvaret sig

grundlæggende positiv holdning til det vi vil dog gerne have en nærmere afklaring af forskellige

støtte det eller

der er udsendt fra danmark bliver ligestillet i forhold til de

behandlingstilbud og de muligheder de har når de kommer tilbage og eventuelt har

brug for hjælp til at få en god hverdag

der har stillet deres tjeneste til rådighed i danmarks interesse og det gælder selvfølgelig også

og radikale venstre synes det er en god idé at

får ret til at benytte forsvarets veterancenter så de kan få den støtte og behandling de har brug for vi støtter umiddelbart forslaget men

villige til at afvente den analyse som

man overvejer en større model

i holland der har man oprettet

har et institut for veteraner og der vil det

oplagt at det både er soldater politifolk

så vi synes forslaget er rigtig fint men

er også meget interesserede i at se hvad justitsministeren

det her hvad tænker de hvad tænker betjentene hvad tænker politiforbundet og kunne vi nu hvor vi er i gang tage den brede drøftelse om de øvrige grupper vi har udsendt

jeg håber vi i det videre arbejde kan få præciseret

så vi finder ud af både hvor politiet egentlig selv står i det her om der er noget

der er udsendt på baggrund af politiske beslutninger

gennem de senere år for at give veteranerne så gode vilkår som muligt efter hjemkomsten til danmark nogle kommuner har formuleret og implementeret en veteranpolitik og mange frivillige private initiativer er blevet taget rundtomkring i landet et af de tiltag der har

veterancentret i ringsted som også har ansatte på flere af forsvarets etablissementer rundtomkring i landet veterancentret stiller en lang række ydelser til rådighed for veteraner fra forsvaret og centeret stor ekspertise i håndteringen af ptsd de ydelser som veterancentret stiller til rådighed er imidlertid forbeholdt forsvarets veteraner politifolk der har været udsendt og pådraget sig ar på sjælen har ikke adgang til at få hjælp på veterancentret politiets psykologtjeneste yder naturligvis bistand til tidligere udsendte politifolk men som jeg

antallet af udsendte politifolk er væsentlig mindre end antallet af udsendte soldater

sygdomme da ptsd hos en

forekommer det ikke rimeligt at tidligere udsendte politifolk ikke kan få adgang til den ptsd ekspertise som veterancentret råder over

tale om en mindre gruppe af politifolk der har pådraget sig ptsd eller en lignende lidelse og det vil næppe være ressourcemæssigt uoverkommeligt hvis veterancentrets ydelser også stilles til rådighed for tidligere udsendte politifolk

af flere ordførere at

jeg meget åben over for

fordi jo flere faggrupper man tager med

samme forslag jo mere komplicerer det i forhold til noget af det ministeren også var inde

faggruppen skal spørge

forholder sig til det her

og forsvarets vurdering af det så vi er meget åbne i sf over for at kigge på de andre faggrupper

have de samme alvorlige konsekvenser

at ministeren var meget positiv

foreslår en række konkrete ændringer som har præcis dette formål for øje

have lejlighed til at fremdrage et par af de punkter der gør

en politianmeldelse skal ske hurtigt så politiet har den bedst mulige udsigt til at finde gerningsmanden og opklare sagen ikke mindst i voldtægtssager kan en forsinkelse af efterforskningen være afgørende for om sagen opklares jeg synes

et rimeligt udgangspunkt at kræve at den der vil have erstatning fra staten

som jeg også nævnte indledningsvis ønsker jeg ligesom alle andre at ofre for voldtægt får den bedst mulige behandling af politiet derfor iværksatte jeg i september sidste år en større undersøgelse der skal se nærmere på netop det undersøgelsen kommer til at se nærmere på en lang række ting som for eksempel politiets registreringspraksis politiets modtagelse af sager om voldtægt efterforskningen af sådanne sager og udpegelse af bistandsadvokater til de forurettede

få afdækket om vi kan gøre noget mere for ofrene så vi sikrer at politiet har de fornødne redskaber til at håndtere sagerne på en god og betryggende måde

de initiativer som iværksættes opfylder de behov der rent faktisk er

med en lang række af de relevante aktører på området for at få deres bemærkninger til hvor de fra deres faglige udgangspunkt ser muligheder for at forbedre håndteringen af disse sager bemærkningerne som jeg har fået herfra har været inddraget i undersøgelsen det er altså blandt andet tilrettelagt ud fra input fra de fagpersoner der har at gøre med sager om voldtægt i deres daglige arbejde

invitere retsordførerne over i justitsministeriet for en nærmere redegørelse af den pågældende undersøgelse så vi kan få fremmet tiltag i den her sammenhæng jeg forventer at

bekymringer som nævnes her i

jeg har nævnt her og derfor

jeg frem til den drøftelse men kan altså ikke

at hvis vi skal forsøge at undgå

hvad synes regeringen om den del af

halvfjerds timersregel forslaget går jo ikke ud på at fjerne reglen fuldstændig forslaget går ud på at fjerne den specifikt for ofre for seksualforbrydelser herunder voldtægt

form for forbrydelser er så voldsomme

kommer til sig selv mange dage efter kan ministeren ikke se

af den sag også er at de pågældende ofre for voldtægt i høj grad har en interesse i at sagen bliver opklaret

to og halvfjerds timersreglen fælles handlingsplaner på tværs af ministerier med videre

ligesom alle andre partier i dette folketing fordømmer voldtægt

helt urimeligt når kvinder udsættes for den form for overgreb og derfor er vi også villige til at tage stort set alle tænkelige redskaber og midler i brug i kampen mod den så grænseoverskridende og ødelæggende adfærd

være at vi står sammen side om side og på tværs af folketingets partier i denne kamp mod den helt uacceptable kriminalitet

siden igangsatte den tidligere regering

med justitsministeren i spidsen en undersøgelse af området

og der er for mange kvinder der udsættes for overgreb og det er betænkeligt at der er så mange sager der ikke ender med en dom resultaterne af dette arbejde forelå i efteråret og det er glædeligt at konstatere at den nye justitsminister har valgt at sætte sig selv i spidsen for at få antallet af

at vi samarbejder omkring voldtægtsområdet det må forstås på ministeren at han i meget nær fremtid vi er allerede indkaldt vil

og disse forslag tilvejebringes på baggrund af viden om hvor der kan sættes ind det ser vi frem til

som ministeren har annonceret og vi bakker op om at de organisationer

forslaget her i dag er det på ingen

men vi vil gerne sikre at vi finder de bedst mulige løsninger

mest mening at lade ministeren fremlægge sine forslag som er baseret på viden som er baseret

er huller i den nuværende indsats

der måske ingen effekt har i den virkelige verden må jeg ikke samtidig sige at det er helt afgørende for os socialdemokrater at vi

voldtægter overhovedet finder sted og derfor er det vigtigt for os at også denne indsats prioriteres ud over

sagsbehandlingen og ud over straf som vi i øvrigt skal diskutere her i folketingssalen i morgen så vi afviser altså i denne omgang forslaget ikke fordi

det skal den bestemt og vi er meget gerne med til at afgive

synes det mest reelle er at vi baserer indsatsen på det store og meget omfattende faktaarbejde

undersøgelsesarbejde der blev igangsat

tre hundrede og tres graderseftersyn hvor organisationerne der i øvrigt repræsenterer ofrene er involveret det må være den bedste måde at

som retsordfører der har beskæftiget sig med det her emne ret mange gange

nogle af de her forslag fra mails og høringssvar

at man beslutter sig for at vente jeg hørte et snævert håb i

en beretning det ville jeg synes var en rigtig rigtig god idé særlig fordi vi jo ikke ved hvad der kommer

del der handler om to og halvfjerds timersreglen altså den regel som betyder at hvis man skal have erstatning

skal man anmelde den inden for to og halvfjerds timer og det er selvfølgelig for at få folk til at anmelde

men det betyder altså at der er mange ofre for for voldtægt som faktisk ikke kan få en erstatning

sammen på tværs af partierne og ikke gøre det til en konkurrence om hvem der kan komme først

på de forskellige områder i forhold til to og halvfjerds timersreglen

er det jo en del af den undersøgelse der blev igangsat

at opretholde reglen og der er vi igen

tilbage ved det her med at have den vidensbaserede tilgang

i justitsministeriet og noget af det som vi peger og håber på og som vi har ja tyvstjålet fra interesseorganisationer der arbejder på

få en handleplan på tværs af

og justitsministeriet justitsministeriet hvad synes socialdemokraterne om

videre og får den hjælp der skal til for at vende tilbage til en tålelig

det kan vi vist godt blive noget bedre til i danmark der bør i alle sager hvor der anmeldes voldtægt tilkaldes en bistandsadvokat som det fungerer i dag er der en lang række sager hvor offeret ikke får benyttet sig af denne mulighed for en

bistandsadvokat der ellers ville styrke offerets muligheder i retssystemet det skal der naturligvis gøres noget ved i dette tilfælde

regeringen lytter til tankerne i det her forslag og et tidligere stillet forslag for at komme med den længe ventede pakke der forhåbentlig kan gøre livet lettere for de ofre der i den grad får smadret deres liv af hensynsløse

skal sikres den mest professionelle og hensigtsmæssige behandling og håndtering som det også er blevet nævnt i de forrige indlæg

forslagsstillerne bag dette beslutningsforslag netop at gennemføre en række initiativer som hver især skal sikre en bedre indsats for voldtægtsofre det foreslås

at der skal uddannes særlige bistandsadvokater som skal tilkaldes ved alle anmeldelser at den såkaldte to og halvfjerds timersregel skal afskaffes og at der skal gennemføres en grundig undersøgelse af hvordan man kan sikre at et flertal af voldtægtsanmeldelserne bliver pådømt ved retten der er ingen tvivl om at intentionerne bag beslutningsforslaget er både gode og sympatiske men jeg stiller mig skeptisk over for indholdet i de konkrete initiativer

det er nødvendigt med en uddannelse af særlige bistandsadvokater idet de rette kompetencer allerede er til stede ved de fungerende bistandsadvokater derudover mener jeg heller ikke at det er fordelagtigt at afskaffe to og halvfjerds timersreglen på trods af skepsissen over for initiativernes konkrete indhold støtter venstre dog intentionerne om en bedre indsats for voldtægtsofre som justitsministeren også nævnte iværksatte justitsministeren allerede i efteråret en større undersøgelse der netop fokuserer på hvordan voldtægtsofre får den bedst mulige behandling af politiet her undersøges

hvordan politiet modtager voldtægtsofre og hvordan processen omkring udpegelsen af bistandsadvokaterne foregår processen med denne undersøgelse er allerede rigtig langt og imødekommer i høj grad initiativerne i dette beslutningsforslag venstre vil derfor afvente resultaterne af undersøgelsen så vi kan iværksætte konkrete initiativer

på den baggrund kan vi i dag ikke støtte

en efterforskning bliver forsinket den betyder også at offeret

ikke kan få sin at

venstres ordfører ved at lige præcis når det kommer til seksualforbrydelser og voldtægter

som er omgærdet af så meget skyld og skam at ofre nogle gange

så vil jeg bare gerne sige at vi vil

der kommer nogle gode initiativer og dem vil vi gerne afvente

se hvad justitsministeriet kommer med og så må vi

så så udgangspunktet kan der altså overhovedet ikke være nogen form for tvivl om så er der nogle

i liberal alliance gerne vil

særlig uddannelse af politifolk og bistandsadvokater

men hvordan systemet

til at fungere mener vi i hvert fald kræver nogle mere supplerende overvejelser i forhold til at revidere to og halvfjerds timersreglen kan man også sige at der både kan være argumenter for og argumenter

at dispensere fra to og halvfjerds timersreglen i

også flere ordførere der har sagt kan have svært ved at bearbejde oplevelsen kan føle skyld og lignende og derfor er det nødvendigt at man har en

lempelig praksis i forhold til erstatning til voldtægtsofre

det der taler imod har også været nævnt af flere ordførere og det vil jeg også nævne

kriminaliteten bliver anmeldt anmeldt hurtigt så man har mulighed for at

erstatningssagen kan blive afklaret bedst muligt men da der altså både er argumenter for og imod

så vi vil altså ikke på forhånd afvise at støtte forslaget

mange både fornuftige og nødvendige tanker i det men vi har også den opfattelse at der også er er en række elementer i

og resocialisering i langt højere grad end det er tilfældet i dag hvor det nemt kommer til at handle om straf det er meget alvorligt at blive udsat for seksuelle overgreb og det har store konsekvenser for offerets fremtid voldtægt er en alvorlig forbrydelse men det er også en meget vanskelig forbrydelse med en masse iboende dilemmaer med hensyn til både sigtede og offer

selv om danmark allerede er langt fremme hvad gælder behandlingen af de ofre der har været udsat for seksuelle overgreb så er der fortsat store udfordringer på området for selv om de formelle rammer er på plads betyder det desværre ikke at det samme gælder i praksis og det bliver tydeligt når man ser på det store omfang af voldtægtssager der ikke kommer for retten i danmark og det lave antal personer der årligt kendes skyldige i voldtægt

er meget positivt i den forstand at flere af punkterne er rettet mod at øge informationen omkring voldtægt men også at hæve kvaliteten af sagsbehandlingen og efterforskningen

også efterlysningen af en politisk handleplan for forebyggelse af seksuelle overgreb kan vi kun

angår to og halvfjerds timersreglen som

bakker vi fuldt ud op om at fjerne de forhindringer der gør at

vi mener også at det at det er med til at overgrebet kan anerkendes

kan have en stor psykologisk effekt for offeret vi skal anerkende at ofre for voldtægt kan have meget svært ved at

en anmeldelse i dagene efter overgrebet og at tre døgn ikke må være afgørende for at man som offer kan modtage erstatning vi bakker derfor fuldt ud op

skal uddanne særlige bistandsadvokater vi skal uddanne og efteruddanne polititjenestemænd så de her ofre bliver modtaget passende og får den behandling

som de har brug for vi er også med på

to og halvfjerds timersreglen man kan jo sagtens synes jeg gøre begge dele

jo før du anmelder en forbrydelse jo større sandsynlighed er

kan diskutere den og sige at det kan vi godt gøre

jo ikke anmeldt der bliver begået over tre tusind voldtægter

indsatser i gang så man netop kan forebygge voldtægten

vi meget åbne for det her forslag og vi vil selvfølgelig også afvente som ministeren var inde på at se

hvad de kommer med og på den baggrund

tilstedeværelsen af en bistandsadvokat alle tal viser at flere sager kommer for retten og at der sker flere domfældelser hvis der er en bistandsadvokat til

kunne trænge til noget efteruddannelse i forhold til håndtering af nogle af de her

mere statistik harmoniseret sagsbehandling og viden om

der er forskellig praksis tror jeg man kan kalde det i de forskellige politikredse i danmark og det

jeg også enhedslisten er meget optaget af at se på

sagerne bliver håndteret og egentlig også

fra betjent til betjent eller fra den ene politimand til den næste

det er en god idé at efteruddanne bistandsadvokater men på konsekvenserne af det men det skal på ingen måde afholde mig fra at støtte enhedslistens

side rigtig glade for at der er det her store

fokus på hele området også at der er en lang række medier der hjælper os og i nogle tilfælde

så er jeg heller ikke i tvivl om at ministeren mener det oprigtigt når han gerne vil komme

der gavner på det her område men et lille surt opstød her til sidst jeg mener ikke at det er folketingets partiers opgave at være vandbærer for den til

tid siddende regering det er fjorten måneder siden

fremsatte vores forslag første gang

mere viden det er folketingets opgave

at sige til regeringen vi ønsker i udmønter et lovforslag på den her baggrund og det er ikke rettet mod ministeren det er altid en ministers ønske at kunne fremsætte sit eget lovforslag

folketingets partiers opgave at stemme efter overbevisning

at der var en proces der blev obstrueret og forlænget af hensyn til det her

glædeligt at vi trods alt er enige om at det her er et rigtig vigtigt område

vi alle sammen også gerne vil gøre vores til at flere sager kan ende i retten og at der er flere voldtægtsofre som tør stå frem og også få deres sag prøvet endnu en gang jeg tror ikke ministeren kan misforstå det men jeg har al tiltro til at ministeren nok skal fremlægge en pakke som sf kan se sig selv i som enhedslisten måske også kan se sig selv i

får vi jo at se når den bliver fremlagt

enhedslisten har i hvert fald sfs støtte og nu må vi se om det overhovedet

andre partier gerne vil træffe beslutninger på et oplyst grundlag

stort set samtlige partier var imod det

voldtægt altså at man kommer til

på nogle spørgsmål der er så ikke stillet et eneste spørgsmål i de to tre måneder der er gået

at man obstruerer en udvalgsproces

noget bizar udvalgsbehandling af et forslag

ønsker at stemme men når vi igen og igen hører at der er stor opbakning til de forskellige punkter

afventer regeringens undersøgelse så får jeg bare lyst til at sige at det er folketinget

regeringen skal arbejde videre med så det var

og egentlig sætter alting i stå i adskillige måneder af hensyn til en regering som jeg

om har bedt om det men det er i hvert fald ikke et folketingspartis rolle

melde sin opbakning til enhedslistens forslag uagtet hvad regeringen så ellers

at man ikke vil støtte et forslag som man måske generelt set støtter eller

vi måske kunne kunne komme længere

sat i gang siden september og få en drøftelse hos ministeren og

en aftale her i folketinget som

rigtig god og stærk

jo alle sammen interesseret i at gøre noget for ofrene og jeg er helt enig i at der kan være både skyld og skam der gør at man er noget tilbageholdende med

fru pernille skipper så langt at jeg er enig i at vi skal have en drøftelse om

omkring fire tusind voldtægter eller forsøg på voldtægt

og

vil sige ti procent kun omkring en hundrede og fem og fyrre bliver rent faktisk tiltalt og cirka halvtreds

altså halvtreds

den lille andel af kvinder som har været udsat for overgreb og som rent faktisk møder frem

ikke altid taget særlig godt imod

bliver ikke registreret korrekt vi har i årevis er bestemt ikke kun siden september

justitsministeren begyndte at beskæftige sig med problematikken hørt

og andre der beskæftiger sig med ofrene og fra

at gå hjem og tænke lidt over om det nu

og ofre bliver spurgt ind til hvad de havde på

om de i øvrigt var berusede

i det danske politi og

hen nødt til at indse

danske politistationer blandt de betjente der sidder ved skranken og møder

men det

at man ikke tager ofre så alvorligt når det kommer til voldtægt

og det opretholder den skyld og skam som flere har været inde på der netop betyder at der er meget få kvinder der anmelder

tre ud af ti anmeldte voldtægtssager der nogen sinde når for en dommer

en form for retfærdighed kan man sige jeg synes det er uhyggeligt jeg synes det er udtryk for sexisme en kvindefjendsk indstilling i vores samfund om man vil og jeg synes det har fået lov til at eksistere alt

om en kvinde som kommer gående på en mørk vej og

overfaldet af en fremmed der springer frem

begået af nogle man kender det handler derfor ikke kun om

at kræve at man i alle sociale sammenhænge

taler om samtykke og at der skal samtykke til og at kvinder ikke bliver objektiviseret

er det her arbejde ikke kun noget der bør foregå i justitsministeriet med al respekt for den undersøgelse der er sat i gang og jeg glæder mig såmænd også til mødet hos justitsministeren

et tværfagligt arbejde hvor man har undervisningsministeriet med hvor man har ligestillingsministeriet med og hvor man arbejder med normer grænser samtykke for eksempel i seksualundervisningen i i folkeskolen

vi har hørt andre af hverdagens eksperter sige at der er behov for hvis man rent

for at forhindre voldtægter og hjælpe dem som så har været udsat

ting som kan rykke noget jeg kan forstå

vi skal tale meget mere om

når vi sidder ovre i justitsministeriet jeg er ret sikker på at

er de forbrydere der begår kriminelt så skal politiet selvfølgelig tage imod anmeldelsen og sikre at det sker godt og ordentligt det er jeg fuldstændig enig i

at lige så vel som det er dybt forfærdeligt

nogle der bliver falsk anmeldt så derfor er

men det er vel ikke politiet der har et kulturproblem

når vi kan se at politiet henlægger for mange sager og når de kun får en meget lille andel for retten ja så er det

end andre sager det er da et problem der ligger hos politiet

for den undersøgelse der foregår i justitsministeriet lige nu

problem med myndighedernes behandling af de her sager og ja jeg mener også at det er et kulturproblem jeg mener

endelig er gået ned på politistationen om at gå hjem og tænke over tingene en gang til

kulturproblem man kan uddanne sig ud af eller et

men det ændrer ikke på at der er noget galt med den opførsel

folder sig ud bag skranken på politistationerne og jeg vil også sige at der er flere betjente som faktisk tror på myten om at der er flere falske anmeldelser

andre forbrydelser det er også

politiet ikke tager det her problem seriøst

rigtig mange af folketingets partier i dag har lagt op til lad os diskutere den her problemstilling ud fra et vidensgrundlag og ikke nogen fordomme om

voldtægter end andre forbrydelser der er langt færre af voldtægtsforbrydelserne som overhovedet når at komme for retten

som bliver lagt i en støvet bunke

de fleste voldtægtsanmeldelser

er falske

beretninger fra kvindekrisecentre som er

som siger at de ikke kan få lov til at

at det er politibetjente der har begået voldtægt men hvis

problem der ligger hos politiet så

det er derfor at det måske er lidt overraskende at fru pernille skipper starter med at sige at det det handler om at

politiet ikke tager de her problemer seriøst så jeg vil

at hvis vi bare fikser problemerne hos politiet

er alting i orden så vil jeg da gerne sige undskyld fordi det er ikke rigtigt der er mange flere problemer på det her område end det

at der også ligger problemer og kulturproblemer hos vores politibetjente vi

ondskabsfulde mennesker men selvfølgelig kan de også forbedre

har fået i årevis fra kvindekrisecentre fra menneskerettighedsorganisationer som arbejder med ofre for voldtægt og som netop også fortæller helt konkret om situationer hvor kvinder bliver sendt ud af politistationen igen og får at vide at de ikke kan anmelde

jeg vil meget gerne invitere fru britt bager med jeg er sikker på at vi sammen godt kan få lov til

at besøge et kvindekrisecenter eller andre organisationer som arbejder med ofre for voldtægt som kan fortælle

at møde en politibetjent der er også nogle gode iblandt selvfølgelig er der det og vi har rigtig knalddygtige politibetjente i danmark

når der stadig væk er betjente og det er

som mener og tror på myten om at der er mange flere falske anmeldelser

voldtægter end for andre forbrydelser så mener jeg at det er udtryk for et kulturproblem jeg har ikke sagt noget der er faktuelt forkert men det er klart

jeg kan ikke forstå den der lidt forurettede holdning over at justitsministeren

gået i gang i september og det er fint og så videre det er rent faktisk fordi jeg godt vil

tilvejebringe ordentlig viden som kan gøre at vi kan træffe en beslutning

at fru pernille skipper uden at kunne henvise til nogen undersøgelser står og taler om kulturproblemer hos

konsekvent hører de her fortællinger ja så har vi da et kulturproblem skal man generalisere det skal man aldrig det er klart

men jeg mener mener bestemt

et enkelt tilfælde og som man bliver nødt til at tage seriøst hvis man ikke tør sige det højt

jeg jo bare sige hvordan kan det have noget som helst med politiet at gøre men nu får vi jo se vi fremlægger altså meget snart de her tal

eller en generel tendens i dansk politi tværtimod har man et varmt ønske om at efterforske voldtægter det vi nu skal finde ud af er hvordan

og det tror jeg sådan set vi alle sammen er enige om

om ofre som bliver afvist ikke bliver taget seriøst og alt mulig andet

en enkelt historie om det er konsekvent og det

kæmpe problem og i øvrigt har justitsministeren ikke flere korte bemærkninger men

l fire og halvfems og der var tale om et grønt forslag som var i tråd med natur og landbrugskommissionens anbefalinger den indførte nemlig det grønne danmarkskort om øget beskyttelse af vores naturområder

stor dag for naturen og den grønne omstilling der er løbet meget vand i åen eller under broen siden da og da vi sad i regering arbejdede vi hårdt på at sikre både beskæftigelse og vækst i landbruget uden at ødelægge

den tilgang er vi stadig bannerførere for og det ligger i fin forlængelse af natur og landbrugskommissionens anbefalinger

grøn realisme man kan altid diskutere hvor meget realisme der er i det men i hvert fald har man indledt et felttog imod ethvert grønt initiativ som den

man konstatere at der kan være det problem at antallet af grønfarveblinde ligger væsentlig højere i regeringskontorerne end i resten af landet for grøn er regeringens politik absolut ikke selv om man

grøn realisme så når vi i dag

illustrerer det jo på fremragende vis at regeringen tilbageruller forbuddet mod at sprøjte og gøde på

før det overhovedet nåede at træde i kraft regeringen skrotter dermed en væsentlig del af naturplan danmark som sr regeringen fik vedtaget her i folketinget hvad er

§ tre arealer det kan være strandenge

og ifølge natur og landbrugskommissionen er netop disse områder afgørende

vandrammedirektivet og havstrategidirektivet

stoppe tilbagegangen i biodiversiteten inden udgangen af to tusind og tyve

at der skal tages stilling til kompenserende tillæg i vandplanerne for perioden to tusind og tretten til en og tyve derfor

tiltag skal se ud således at

havde at rette sig efter og alle ville

bagefter det gør der altså her for det siger regeringen selv vi ved bare ikke hvad det er det kan være vi kan få opklaret

parti i folketinget der er mere optaget af at sikre landbruget gode og stabile rammevilkår

landbruget kan arbejde sig ud af krisen

i de dele af danmark som har behov for det og hvor det i særdeleshed kniber

synes vi det er lidt for uambitiøst at regeringen ikke engang forsøger at finde den her balance hvor landbrugets rammevilkår forbedres uden at vores natur

miljø og drikkevand skal betale prisen vi mener derfor

rigtig rigtig mange danske landmænd er interesserede i

en ordentlig natur men også

byggede på faglighed i modsætning

en gave til landmændene og pralede af det alle steder men man blev jo klogere og derfor har vi jo også i dag stemt om

hele skal ses i sammenhæng fordi vi har nogle forpligtelser jeg tror ikke at det samlet set betyder ret meget og jeg er også rigtig ærgerlig over at regeringen ikke var mere fast i kødet

få sikret en rigtig bred opbakning til den her landbrugspakke det her er jo kun en del af det men jeg tror at

opfølgning på det her at der skal ske nogle kompenserende tiltag

vi ikke få dem at vide nu her så vidste vi i hvert

økologiske landmænd og alt andet lige

noget man vil af med eller også være noget man ikke vil af med det var i hvert fald en af de ting som vi fra dansk folkepartis side påpegede at vi syntes var meget mærkeligt

tror jeg der er andre måder at gøre det på

de deputationer af folk

hvor de måske havde en lille oase der sagtens kunne være et § tre areal

egentlig havde gået og værnet om

var kommet frem fik de tjekket op på deres jorder og

hele marker der var blevet udpeget som § tre arealer og det var altså marker som man havde dyrket traditionelt igennem hundrede år

forholdene på og som man lige pludselig ikke længere kan dyrke

det er så det der sker og det bakker vi selvfølgelig helt op

ordføreren taler om men lige pludselig blev udvidet til at være nogle arealer som i min optik i hvert fald overhovedet ikke har noget med arealer vi bør beskytte det er den ene ting en anden ting er også at hvis man ønsker at have biodiversitet

er det i hvert fald for mig at se vigtigt at man gør det på den rigtige måde og der er altså steder hvor man ser at ting får lov til at stå uberørt hen også enge

det kan da godt være der er flere biller nedenunder det skal jeg ikke kunne sige men men

i hvert fald i min optik måske ikke lige det jeg synes mine oldebørn skulle hoppe rundt

tilbagegang og hvor en hel masse af de dyrearter og plantearter og blomster og insekter og svampe der knytter sig til den natur er truet af udryddelse

vigtigt når vi behandler det her lovforslag i dag at vi i det mindste kan blive enige om at beskyttelsen af den her natur bliver vi nødt til at tage hånd om

men det der er vigtigt synes jeg nu når man har sådan

er at hvis det er natur vi ønsker at beskytte så er det vel alle der skal beskytte den og jeg må indrømme at det ulogiske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

have biodiversitet at gøre det så hensigtsmæssigt som muligt men også så billigt som muligt synes jeg i forhold til at der altså er nogle der skal leve af det erhverv de har

stemmer et forbud simpelt hen ikke overens med vores mål om at at lave en mere målrettet regulering hvor vi får mest miljø og mest natur

erhvervet en økonomisk byrde

gå konkurs naturstyrelsen

ville betyde negative økonomiske konsekvenser for erhvervet

million kroner årligt det

skyldes bla at det her forbud

til flere milliarder kroner venstre vil ikke

vi ellers gerne vil nemlig at lave målrettet miljøregulering

ikke alene være urimeligt og dyrt for landmændene det ville også være dårlig brug af offentlige midler idet midlerne ikke ville blive fokuseret hvor effekten egentlig er størst i forhold til at opnå øget biodiversitet københavns universitet

man for en ottendedel af prisen på en sjettedel af arealet kunne nå akkurat den samme biodiversitet i skovene

mange af de § tre beskyttede arealer

indførte et gødsknings og sprøjtningsforbud på

i landbrugsdrift igennem mange mange år og

sige at jeg selv

nogle af de landmænd som ville blive ramt

tidligere lovforslag og jeg må sige

havde dyrket jorden havde fået engene afgræsset af deres kreaturer og egentlig

at der var gode muligheder for blandt andet strandfugle og så videre

med at sige

at alle de borgerlige partier bakker op om om lovforslaget og jeg skal her

og sige at de også støtter

tale om lærker er tale om dagsommerfugle der er tale om sjældne orkideer der er tale om brushaner og jeg kunne blive ved ingen af

at tale om at beskytte skovene for at redde den biodiversitet vi er ved at miste i det åbne land der er ingen sammenhæng dér

at vi i danmark skal have en mere mangfoldig biodiversitet end den der

inde i skovene og vi er også forpligtet til at beskytte den der er i det åbne land og dermed også på vores enge som det her lovforslag der nu bliver rullet tilbage præcis

de her enge

økonomisk set kunne drive ejendommene på de her områder

lukke de her brug og det er jo reelt landmanden

og det får de så nu heldigvis lov til at

jeg er bevidst om at sprøjtning og gødning især sprøjtning

så arterne får det rigtig skidt og det

at vi har engarealer som er fri for sprøjtning og gødning vil ordføreren så på en anden måde sikre at vi fremadrettet får beskyttet de her naturtyper

kan godt være at fru anni matthiesen soler sig i en landbrugspakke

der kommer en regning bagefter er det ikke rimeligt at man fortæller det

markant på et landbrug der er i krise

tak det

også skal tages fat det udelukker ikke det andet

det åbne land men i samarbejde med

har landmanden faktisk været naturplejer som har sikret

en rigtig god biodiversitet

lige præcis det kan vi umuligt være uenige om

er der et helt åbenlyst behov for men spørgsmålet er hvad der er den fornuftige vej ud af en krise

synes at vokse sig større og dybere dag for dag den logik der ligger bag det her lovforslag og i øvrigt også gennemsyrer den

vækstpakke der blev lanceret for nylig

er at en sand gaveregn til landbruget i form af en række lempelser af miljøreguleringen

planloven skal give kunstigt åndedræt til et erhverv der i den grad er på vej ud over kanten

tilsyneladende overvejes hvad der er de grundlæggende årsager til den her krise

hvordan landbruget også på længere sigt skal kunne hænge sammen på en fornuftig måde det man godt kan frygte er at landbruget med det her lovforslag og med vækstpakken lulles i søvn og

dybere ind i den krise i stedet for at der tages politisk lederskab og sørges for at der initieres et reelt kursskifte i landbrugserhvervet med det her lovforslag vil regeringen give landbruget en minimal økonomisk håndsrækning det vil man gøre ved at ophæve en beskyttelse af noget af den mest sårbare natur i danmark overhovedet vores heder vores enge og vores overdrev har for hovedpartens vedkommende det der kaldes ugunstig bevaringsstatus det vil sige at den er meget truet og også de arter der

knytter sig til de her naturtyper er truet af udryddelse der er tale om en natur der har helt enestående betydning for rigtig mange truede fugle dyr svampe blomster

kan leve på andre steder end netop engene og det er derfor det er så meningsløst at vi snakker løs om skov når vi taler om den her natur jeg synes det er vigtigt også at huske på at de fugle der er tilknyttet engene er blandt de mest truede fuglegrupper i danmark og europa der er tale om arter som vi skal beskytte fordi vi er forpligtet til at gøre

til de internationale konventioner vi har tilsluttet os men sandelig også

børnebørn det er fordi vi ønsker at de også skal kunne opleve stæren lærken kobbersneppen brushanen storken og viben når de går en tur på landet

se de typiske danske engarealer med dagsommerfugle og smukke blomster for eksempel de sjældne orkideer alt dette er helt centrale dele af den danske natur som vi skal passe rigtig godt på og det er det som vi lige nu er på vej til at miste fordi landbruget har spredt sig alt for meget den lille beskyttelse som den tidligere regering har sat i værk og med det her lovforslag rulles tilbage i dag

kunne kunne sikre den en lille fremgang kunne sikre en lille del af den helt nødvendige

et forbud mod sprøjtning og gødskning på § tre arealerne betyde at der vil ske en langsom fremadskridende forøgelse af biodiversiteten og forbedringerne vil kunne ses allerede inden for

vi skal standse tilbagegangen i vores beskyttede natur vi burde allerede nu være i fuld gang med at implementere handleplaner naturbeskyttelsesforanstaltninger og fredninger der er vi bare ikke tværtimod det vi i folketinget det sidste halve år har brugt allermest tid på

det her område er tilbagerulninger af beskyttelse det er fjernelse af randzoner som blev endelig vedtaget i dag og det er nu det her forslag der vil tilbagerulle en lille men nødvendig beskyttelse af vores § tre natur

enhedslisten kan ikke støtte

alliance støtter det fremsatte forslag om ikke at implementere den tidligere regerings intention om et forbud mod gødskning og sprøjtning på § tre beskyttede arealer med lovforslaget her er der jo

af det nuværende naturbeskyttelsesniveau og ikke en forringelse lad det så også være sagt med det samme at liberal alliance selvfølgelig mener at vi i danmark helt generelt skal leve op til de internationale forpligtelser på natur og miljøområdet for eksempel forhindre tilbagegang i biodiversiteten men i den sammenhæng ser jeg ikke at de forpligtelser nødvendigvis behøver at betyde indskrænkning i landbrugenes muligheder for at udøve deres erhverv

og en mangfoldig natur sagtens kan eksistere sammen i det åbne land og stadig væk udvikles både til fordel for landbruget og for naturen

er den ekstensive landbrugsdrift som jo oftest finder sted på de her § tre arealer en del af den nødvendige naturpleje der skal til for at bevare enge overdrev og så videre

godt eksempel netop på den sameksistens der kan

landbruget og naturen

et forbud ville jo i øvrigt

betydet at driften formentlig var blevet urentabel på en del af arealerne

betydet mindre eller slet ingen vedligeholdelse og naturpleje og deraf følgende mulige tab af de omfattede naturtyper et andet tab som

er driftstabet ved et forbud

være omkring halvtreds million kr hvilket formentlig ikke er højt sat desuden

også tale om at et forbud ville et betydeligt værditab på landbrugsjorden på langt over

blive kompenseret for og som

hvis forbuddet var blevet indført have ført til negative konsekvenser for finansieringsmulighederne hos de enkelte landmænd liberal alliance indgik lige før jul en aftale med regeringen dansk folkeparti

konservative folkeparti om en landbrugspakke

den pakke har vi givet et startskud til et markant paradigmeskifte for den målrettede miljøindsats i det åbne land en miljøindsats uden produktionsbegrænsninger og uden generelle dyrkningsrestriktioner på landbrugsjord hvor miljøregulering ikke nødvendigvis har en effekt og i hvert fald ikke har nogen dokumenteret effekt fremover sikrer vi altså at landmændene kan gøde optimalt og ikke skal opretholde randzoner hvor de ingen virkning har vi sikrer med andre ord at vi får mest miljø for pengene og at dansk landbrug ikke bebyrdes med unødvendige miljøregler der forringer konkurrenceevnen i liberal alliance mener vi at den danske regulering af natur og miljøområdet skal følge eus regler og direktiver for at undgå konkurrenceforvridning

kun under helt særlige omstændigheder skal danmark gå enegang og indføre særlovgivning vi mener også at staten for at skabe mest natur og biodiversitet for pengene skal prioritere naturpleje og forbedringer af eksisterende natur herunder også på de § tre beskyttede arealer uden for dyrkningsfladen frem for at forsøge at skabe ny natur

på landbruget derfor

ændringer der sikrer at mange års tilbagegang inden for de

man er nødt til at komme med nogle bud på hvordan det skal gøres når man ikke vil gøre det som forskerne peger på er det åbenlyst rigtige at gøre nemlig at stoppe med at gøde og sprøjte

lidt interessant at man kun lægger den ene del frem og så bagefter skriver der kommer altså noget mere og det skal i lige være klar over men vi ved ikke hvad det er og hvad det kommer til at koste man fortæller kun den positive historie hvorfor fortæller man ikke det hele

andet gøre ved at undlade at sprøjte og gødske den

disse arealer fra sprøjtning og gødskning og det er derfor vi i dag ikke kan tilslutte os lovforslaget som foreligger

godt tænke os at drøfte i udvalgsarbejdet om økologiske arealer måske også kunne undtages

mødes et sted på vejen vi kunne også kigge på om

man fortsat skal gødske på de arealer der kaldes kulturenge

kvæg som driver naturpleje

er vistnok nogle ret rigide krav til fodertilstand som man

og deres gener men biodiversiteten

i fare planter og dyr trues af udryddelse især på grund af menneskers menneskers aktiviteter og når først biodiversiteten går tabt

fordi biodiversiteten i danmark er truet

det er vigtigt for os at det nuværende forbud mod gødskning og sprøjtning

vil sikre at de beskyttede egne reelt får den nødvendige beskyttelse for at fremme det plante og dyreliv der er knyttet til disse områder ophæves forbuddet vil beskyttelsen alene omfatte krav om fortsat hidtidig hidtidig drift hvilket ikke har vist sig at være tilstrækkeligt til at imødegå tilbagegangen i de arter der er knyttet til disse områder derfor stemmer radikale venstre nej til en ophævelse af forbuddet mod gødskning og sprøjtning

opgør med det grønne danmarkskort det grønne danmarkskort er ellers internationalt rost som en handlingsplan for hvordan vi igen kan få vores natur op på et rimeligt niveau med sammenhængende skove og naturarealer og bedre mulighed

blive markant forværret til gene for alle andre end de landmænd der finder det besværligt at begrænse deres gødning til de jorde der kan tåle det det vil betyde at en stor mængde naturareal forsvinder og med det dyrelivet og de naturoplevelser som

danmark er i forvejen et af verdens allermest intensivt dyrkede lande med knap to tredjedele af vores areal under plov kun bangladesh er mere opdyrket end danmark så naturen har brug for plads vi har ikke brug for større landbrugsarealer vi har brug for bedre landbrugsarealer og det hjælper det her

til vi taler hele tiden om landbrugets krise

gjorde at landbruget blev gældsat

jordpriser i nullerne det var

og også til dels de dårlige valg der blev truffet derfor

stedet for at kigge på hvordan man kan få et bæredygtigt landbrug der kan forrentes hvor man kan tjene penge

og på at fravige det princip som vi ellers dyrker alle andre steder om at forureneren betaler danmark er ekstremt dyrket intensivt dyrket naturen har brug for mere plads

biodiversitet for pengene ved alene at fokusere på skov

været inde på ikke muligt at lege bytte bytte købmand

og det er et globalt problem at biodiversiteten forsvinder og der burde vi gå forrest i danmark og tænke nyt i forhold til hvordan vi igen kan få et landbrug hvor man kan tjene penge men på ordentlige vilkår og hvor man ikke leverer regningen

til de kommende generationer og til alle andre skatteydere

rigtig kede af det her forslag vi

burde vi kigge på hvordan vi kan gøre det bedre med det areal vi i forvejen har ja faktisk få mere plads til dansk natur sf er imod

der afgræsser de her enge hvordan vil ordføreren sikre

udtaler sig om § tre arealer og siger at der ikke altid er tale om sårbar natur

starte ud med at angive nogle helt konkrete eksempler på hvordan udpegningen skulle være anderledes i stedet hugger man det hele op i ét hug

de steder hvor de arter lever og hvor de kun kan leve hvis der ikke bliver sprøjtet og gødsket

og vi bliver ved med at se at på grund af sprøjtning og gødskning

malkekøer i stalden fordi det bedst kan betale sig så er de tæt på malkemaskinen og i virkeligheden

at hjælpe landbruget til en højere grad af omstilling til

i mange mange år og som vi ikke tjener nok penge på

fordi man har fokus på kvantitet

er et eksempel på hvordan kæden hopper af for de borgerlige partier fordi de tror de skal vælge vi bliver simpelt hen nødt til at sikre

sikrer gode vilkår for et økologisk landbrug

et parameter som folk vil betale flere penge for

skal man samtænke det her hvis vi skal have landbrugsprodukter som er den pris værd som de bliver nødt til at have i danmark med det lønniveau

og tage ansvar for at lave et paradigmeskift

henvise til natur og landbrugskommissionens anbefalinger når socialdemokraterne valgte ikke

af landbrugs og fødevareaftalen

at vi følger op på natur og landbrugskommissionens anbefalinger om at tænke nyt på området og målrette reguleringen og vi gør lige præcis det natur og landbrugskommissionen mente vi kunne

samtidig med at vi forbedrer vandmiljøet

og noget der er forkert i forhold til balancen

jeg synes vi mangler svar fra socialdemokraterne på

i og med at vi nu forbedrer vandmiljøet

samtidig med at vi giver mulighed for udvidelse

der er imod det lovforslag der nu ligger er jo at

at forbud mod at sprøjte og gødske

fru maria reumert gjerding hvordan vi kan stoppe tilbagegangen i biodiversiteten og gøre en særlig indsats for at

arter der har flere ordførere jo så også refereret til at vi vil drøfte en naturpakke her i

der så netop skal gøre en større indsats på det felt

i to tusind og fjorten hvor man gav hinanden håndslag på at det skulle man se at sætte i værk så skete der åbenbart ikke mere i den regerings tid

hvor lidt nogle af ordførerne har tilovers for hvad betydningen

l fire og halvfems altså det forbud mod at sprøjte og gødske som man

indføre her i to tusind og sytten fru maria reumert gjerding taler om at give kunstigt åndedræt og at man luller landbruget i søvn jeg synes godt nok det er en arrogant tilgang

at vi her taler om et erhverv hvor der er en omkostning på syv og fyrre million kroner med det forbud som vi nu ophæver med lovforslaget at tale om at det er

synes jeg simpelt hen ikke er rimeligt fru lisbeth

landmændenes bukser altså hvis vi folketingssalen men i et forsamlingshus ville jeg måske have brugt retorikken at man med l fire og halvfems

at lægge restriktioner på driften

har været i en situation hvor det er vokset ind i at være et § tre

den meget smukke natur vi har i danmark

at vi har den dybeste respekt for at vi har en fødevarebranche der giver beskæftigelse til utrolig mange mennesker i danmark og sørger for at der er en meget stor eksportindtægt nemlig med en vareeksport på omkring en hundrede og halvtreds milliard kr så kan fru lisbeth bech poulsen godt ønske at vi skal have flere højkvalitetsprodukter

ualmindelig flot kvalitetsmæssigt i forhold til mange andre steder i verden

af fødevareprodukter som gør sig gældende i danmark

kommentarer og især tak til

nu ændrer på bestemmelserne her så l fire og halvfems aldrig rigtig kommer til

forhandlinger i løbet af foråret om hvordan vi så kan gå mere målrettet til værks i forhold til at fremme

det kommer ikke til at ske det der er den helt aktuelle udfordring udfordring når nu vi taler § tre beskyttet natur og naturen i det hele taget er at når vi er et lille land som vi jo er så bliver vi nødt til at stoppe med at tro at vi kan sige at her huserer landbruget og så bliver naturen noget vi placerer et eller andet andet sted det er nødt til at være de samme arealer hvor der foregår fødevareproduktion og hvor der er natur og en rig biodiversitet de samme arealer derfor bliver vi nødt til at have en landbrugsproduktion der formår at understøtte en rig natur og en rig biodiversitet og det kan det konventionelle landbrug desværre ikke

har været så meget snak om urørt skov når vi skulle håndtere biodiversitet

at engarealer og den åbne natur bliver tænkt med ind i den naturpakke som er på trapperne så

ikke tror at vi kan løse biodiversitetsproblemet ved

for en øget indtjening i landbruget og som sådan betyder det en grundlæggende ændring af vilkårene for at drive landbrug

og jeg mener at vi virkelig har førertrøjen på i det paradigmeskift vi laver med den målrettede evaluering jeg er fuldstændig enig med fru

gjerding i at landbrug og natur skal tænkes sammen jeg er fuldstændig uenig i at det konventionelle landbrug ikke bidrager det mener jeg det gør i meget stort omfang og jeg tror at fru maria reumert gjerding tager fejl hvis man tror at man bare ved

ændre på produktionsformen og gå væk fra det konventionelle kunne løse alle mulige problemer tværtimod

ville det give os nogle alvorlige udfordringer i det danske samfund så der er jeg vildt uenig og jeg kan tilkendegive at engarealer og den åbne natur naturligvis er noget af det vi bliver nødt til at drøfte når vi vil se på hvordan vi bedst kan gøre en indsats i forhold til biodiversitet

ministeren i at økologien hvis det var det det spor man valgte som er det der har størst potentiale til at sikre den her samtænkning af natur og landbrug

også skal udvikles og det også i virkeligheden skal skal kunne levere meget mere end det kan i dag men jeg må bare sige store ensartede foderørkener bestående af

græssende dyr der bliver holdt på stald alle årets dage i stedet for at komme ud og nedgræsse den natur som har så hårdt brug for det

gødningen der skal stige til skade for vores vandmiljø for at man kan få et højere udbytte for at få det til at hænge sammen

en fremadrettet løsning på hvordan vi både får standset tilbagegangen og får et landbrug der på sigt kan tjene penge

det ene det andet initiativ vi har taget

til økologien er at vi nedsætter et økologisk erhvervsteam der skal se på hvad der er

man kunne gøre mere i forhold til en

der imødekommer vi rigtig meget af det fru maria

at fremme muligheden for at være økologisk landmand i

andre kan have lavet som som ministeren synes er dårlige jeg

om grøn vækst og der var jo ingen grænser for hvor godt det var

til et regeringsskifte det er det erhvervet efterspørger

et statsbetalt apparat der udspyr pressemeddelelser om at nu skal vi ikke

vi har fortrudt randzonerne de var

efter herre bjarne laustsens hoved

socialdemokraterne siddet med ved forhandlingerne hele vejen igennem

så det er mig meget uforståeligt

her i foråret vil arbejde med en naturpakke hvor vi vil se på hvordan vi kan styrke indsatsen omkring biodiversiteten og i det hele taget fremme

natur der indgår forskellige elementer men

det her lovforslag står ligesom for sig selv i forhold til det oprindelige l

af en promille af den gæld

af en promille af den samlede gæld så kan man sige jamen hvis det er

kæmpe kæmpe gæld der i landbruget er det så det værd

på bundlinjen for det er alle os andre

gør den helt store forskel det jeg sagde til fru maria reumert gjerding

på gældsproblematikken som sådan men det hjælper da til en bedre indtjening i landbruget og der synes jeg man netop skal udtrykke respekt for alle de forskellige belastninger der kan være og det var det jeg savnede hos

og jeg synes egentlig fru anni matthiesen fik forklaret ganske godt hvordan det her skaber en masse udfordringer blandt andet i forhold til afgræsning af engarealer fordi man ikke længere kan få det til at hænge sammen på driften jeg er også bekendt med at man mange steder har været ved

man ikke kunne få sine arealer taget ud af § tre status for netop ikke at blive omfattet af de restriktioner

opjusteret til tre hundrede og halvfjerds milliard kr

allerstørste problem i landbruget

gældskrise der tynger landbruget og som gør at der bare skal de mindste udsving til

er nogle der ryger ud over kanten

og jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren om man kunne kigge

det som er blevet fremhævet flere gange omkring

den sammenhæng er der så vidt jeg har forstået

kigge på de regler og sørge for at dyrene godt må være i en lidt dårligere fodertilstand om vinteren end hvad kravene

om kulturengene måske skulle tages ud sådan at vi snakker naturenge